i dag er der følgende anmeldelser skatteministeren lovforslag nummer

og tak for spørgsmålet jeg vil gerne begynde med at gøre fuldstændig klart at det er en meget alvorlig situation vi har set i albertslund med talrige skyderier inden for meget kort tid det er fuldstændig uacceptabelt det kan der ikke være to meninger om og det skal stoppes vi skal have bragt skyderierne til ophør

stillet de ansvarlige til regnskab og ikke mindst skal vi have genetableret trygheden for de almindelige borgere i området

politiet er massivt til stede i den del af albertslund hvor vi har set skudepisoderne og der er taget en lang række tiltag hvor politiet har sat ind med en tryghedsskabende og en operativ indsats i forhold til den tryghedsskabende

har politiet indsat mobile politistationer de har gående patruljer og de har en tæt dialog de lokale borgere i området i forhold til den operative indsats er der oprettet en visitationszone i området københavns vestegns politi foretager en massiv efterforskningsmæssig indsats og de får assistance både fra rigspolitiet

til at håndtere situationen i området alle disse

forsøgt at tage hånd om det her

også klart at når man oplever så mange skyderier altså da jeg skrev det her

fredag formiddag var tallet fem det steg så til seks fordi der også havde været et skyderi i oksens kvarter som ikke var kommet

vide at når man går i kvickly

meget for folks tryghed i hverdagen

sige til justitsministerens svar er det nu nok

hvor der var store problemer på nørrebro

her bandegrupperinger som står bag det og vi ved at

en meget stor del af dem som er i de her bandegrupperinger

herkomst vi ved at der er problemer med at få dem udvist altså

mener at der kan være to meninger om

og jeg er fuldstændig enige

har betydet politiet er i gang med efterforskningen indtil

der sker drab i valbyparken og

de her situationer i albertslund

så får man jo en fornemmelse af at der ikke rigtig er styr på tingene og at

visitationszoner er normaltilstande

normaltilstande i visse dele af vores land

ikke at justitsministeren kan være tilfreds med

det kriminelle billede også kunsten er så at vi som samfund reagerer mod

vi kan begge to huske da det gik helt vildt for sig

områder normalt nærmest på daglig basis

er at de skal se på hvad politiet gør der er både mobile stationer der er

meget mere politi

tage de her mennesker ud og putte dem i fængsel

skabt ro igen det er det jeg synes vi som samfund

lige sige for en god ordens skyld at det fine ur der plejer at være hernede og som hjælper os med at finde ud af hvor lang tid der er fungerer så det gør det lidt sværere at finde ud af

sige klart ja til og det er også allerede sket

i den del af albertslund hvor vi har set skyderierne vestegnens politi har modtaget assistance fra både rigspolitiet og københavns

og det er jo ganske enkelt med henblik på at få stoppet skyderierne og opretholde trygheden i området mobile politistationer politiet har iværksat en massiv tryghedsskabende og efterforskningsmæssig indsats og

som minister er det helt afgørende at man som borger

man krav på det har vi alle krav på i det her samfund uanset hvor vi bor derfor er det min klare forventning til politiet at

på at få bragt den her situation under kontrol og er der brug for yderligere i forhold til at styrke indsatsen

også min forventning at politiet tager de nødvendige redskaber i brug som sagt

i hvert fald ikke herske to meninger om nu er det jo sådan at det faktisk

albertslund der har været de her skyderier på det sidste

var der tre skyderier i avedøre stationsby

dels i to tilfælde ved bødkerporten dels ved bymuren i forbindelse med med blandt andet et tilholdssted for

altså breder sig sådan en utryghedstemning

man viser at man at man er der men jeg ved ikke om om ministeren er i besiddelse af oplysninger om hvorvidt der er en forbindelse mig bekendt er de skyderier i avedøre stationsby

de bedste at spørge er jo dem der er bindegale nok til at tage en pistol i hånden

og det kan vi jo ikke altid forhindre men det vi jo kan gøre alt for er både at have et godt efterretningsarbejde og det er hvis skaden så sker at vi efterforsker og finder frem til hvem det er og putter dem i fængsel heldigvis er det jo sådan at den bandepakke som spørgerens parti og regeringen

indgår i det samlede billede af kriminalitetsudviklingen

at der er her skyderier og om

bistår københavns vestegns politi

sagen er jo den at københavns vestegn er

der sker noget i

til hvidovre eller brøndby eller ishøj eller hvad ved

det indgår hele tiden i det samlede billede når politiet efterforsker den her slags ting hvor sker hvilke forbrydelser og hvordan kæder man det sammen

det ikke nødvendigvis er al efterforskning der

lagt ud til offentlighedens kendskab men jeg synes det er vigtigt at sige at når en politikreds oplever sådan

justitsministeren erklærer sig villig til at gøre noget ved det her så kan man altid diskutere hvad

at en af årsagerne til at vi ser de her ting både på nørrebro og albertslund og andre steder i

mange års forfejlet indvandringspolitik

som vi er vant til og som dermed

medbringer nogle normer fra nogle andre kulturer hvor det der med

skyde og den slags måske ikke er så grænseoverskridende som

sætte folk i fængsel

er åbenbart for enhver at de fleste medlemmer

jeg kan ikke acceptere at man i danmark tillægger det betydning ved straffastsættelsen at en overtrædelse er kulturelt betinget

det gælder både for vold mod børn og helt generelt vi har nogle fælles værdier her i landet og vi skal passe på at tingene ikke skrider at man kommer fra en anden kultur kan aldrig

og slet ikke for at man slår sine børn i danmark gælder der altså ét sæt regler uanset hvor man kommer fra og hvad ens kulturelle baggrund er der skal ikke herske nogen tvivl

for jeg er enig i at det er fuldstændig uacceptabelt vi kan

acceptere på nogen som helst måde at det indgår i de her sager men det var også

i processen og jeg vil egentlig gerne læse et citat op

en juraprofessor ved syddansk universitet der hedder sten

så er der ikke noget med kulturelt betinget

men i det øjeblik man skal udmåle straffen

er der en bred vifte af hensyn som domstolene faktisk

det vil sige at der bliver nogle individuelle ting siger altså sten schaumburg müller som er juraprofessor ved syddansk universitet

den gode juraprofessor

derfor vil jeg selvfølgelig gerne have justitsministeren lokket ud af busken for at svare på om det også er i de tilfælde hvor det handler om strafudmålingen

ikke kun fastsættelsen af skyld men også de efterfølgende

det er jo altid

at hvis jeg sagde skyld

vedkommende er skyldig eller ikke skyldig nej det er ved straffastsættelsen ved strafudmålingen

jeg lige har været inde på i forbindelse med besvarelsen af s seks hundrede og firs fra

at overtrædelsen er kulturelt betinget det mener jeg sådan set gælder for alle overtrædelser hvad enten det er vold mod børn eller andre former for forbrydelser og derfor har jeg bedt om at mine embedsmænd kigger på hvordan vi ved lovgivning sikrer at at det ikke sker

første spørgsmål jeg stillede det her spørgsmål har

lige indtil vi så stod med vores egen sag

da op der er da også noget her der ikke fungerer men det jeg egentlig vil ind til er at som jeg har forstået den svenske sag så handlede

øvrigt havde minoritetsbaggrund og at det skulle have haft en meget stor indflydelse på hvordan den svenske dom faldt ud i danmark har vi jo forsøgt at være en lille smule præventive i

nuværende ministers tid vi behandlede et lovforslag der indskrænkede muligheden for

for eksempel at bruge imamer som som domsmænd fordi der skulle skulle være noget luft imellem vores retssystem og

og hvis jeg gør det vil jeg sige at jeg i hvert fald

kan tælle til halvfems

jeg er fuldstændig tryg ved at spørgerens parti også vil holde fast i at det

jeg kunne godt tænke mig når ministeren nu skal lave den her gennemgang og sætter noget arbejde i gang at noget af det man også kigger på er domsmænd

tilfælde op altså det her med domsmænd for jeg

simpelt hen det er fuldstændig centralt

eksempel fra sverige vi har set viser hvordan en meget stor

regeringen besluttede i december to tusind og sytten at udsætte indførelsen af

og fireogtyvetusind virksomheder som reelt vil kunne se frem til en fordyrende administrativ byrde

hundrede million kroner årligt såfremt virksomhederne som regeringen planlægger pålægges både at have et cvr nummer og

er at sikre at virksomheder på tværs af jurisdiktioner kan identificeres i forbindelse med deres aktiviteter når det gælder værdipapirtransaktioner det bidrager til at styrke det globale tilsyn med finansmarkederne herunder den løbende markedsovervågning

af systemiske risici og bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet

der skal indførelsen så ses i lyset af erfaringerne fra den finansielle krise der afslørede

for at sikre øget gennemsigtighed på de finansielle markeder samlet set er hensigten bag systemet således at skabe en større tillid til de finansielle markeder kravet om en

kode er indarbejdet i eu lovgivningen forordning og gælder derfor også i danmark det er derimod ikke et krav som vi i danmark isoleret set kan beslutte implementeringsdatoen for eller lade være med at implementere

tolv og den tredje januar to

atten trådte der en ny eu forordning i kraft hvor der blev indført et krav om at selskaber skal erhverve en lei kode såfremt de ønsker at handle værdipapirer en virksomhed skal altså kun have en lei kode hvis virksomheden ønsker at handle værdipapirer virksomheden skal således ikke have en

tidligere værdipapircentralen og erhvervsstyrelsen har anslået at per niogtyvende januar to tusind og atten har cirka toogfyrretusind ud af omtrent tooghalvtredstusind omfattede selskaber i danmark allerede fået en

at handle finansielle instrumenter

og fireogtyvetusind selskaber men at der per enogtredivete januar to tusind og atten blot er cirka titusind selskaber beliggende i danmark

aktivt vp depot med værdipapirer som ikke har en

i forhold til ikrafttrædelsen af kravet om en lei kode er der som nævnt ikke tale om at vi i danmark i december

kan handle værdipapirer hos et investeringsselskab uden i forvejen at

forudsætningen er at investeringsselskabet

ministerens besvarelse af spørgsmålet vi er jo godt bekendt med at der findes

en eu forordning som sikrer implementering af de her forskellige delelementer

handler med de her værdipapirer og hvad de så koster

at eje en aktie i novo nordisk jeg tror heller ikke at en

så store gebyrer på eller hvor man for eksempel

hvor stor en omsætning man har i den pågældende virksomhed i

noterede aktier eller via investeringsforeninger det synes jeg jo måske godt at ministeren kunne prøve at reflektere

får et gebyr for at eje man får et gebyr for at handle

køber og sælger værdipapirer i to tusind og

skal så melde sig ud og ind eller eller hvad er det ministeren og regeringen egentlig tænker i den henseende det synes jeg kunne være interessant at få belyst jeg

cirka toogtredstusind selskaber det handler om de toogfyrretusind af dem har

titusind som mangler

virksomhederne mindst mulig byrde og derfor skal man

forholdet mellem de fordele reguleringen giver og de byrder den indebærer men vi synes jo

virksomheder og deres drift i danmark

inden for realkredit bank forsikring pension produktion og alt muligt andet det er derfor det

bliver pålagt via en eu forordning at vi da trods alt også via en liberal regering

ikke kom og bød ind med en ekstra udgift til alle de her mange tusinde virksomheder som bliver pålagt det her gebyr på syv hundrede og halvtreds kroner

gebyret

de reelle omkostninger ved

ikke noget staten skal tjene en eneste øre på og så må man

som du lige var inde på at cvr registeret skulle udstede lei koder selv om der allerede findes en række private

internationale udbydere det synes jeg da ikke gør

godt blive lidt provokeret af

internationale udbydere og nationale udbydere

via én skranke så der synes jeg måske også vi skulle prøve at få få sat ind men

og halvtreds kr fordi man tilfældigvis har relativt få værdier som privat virksomhed

hele cvr registeret men den undersøgelse viste altså at erhvervsstyrelsen ikke ville have særlige fordele i forhold til private aktører

gøre det billigere det ville også være forbundet med et stort ressourceforbrug og væsentlige omkostninger hos styrelsen at blive akkrediteret som udsteder

forhandlingen er åbnet jeg kan ikke se den socialdemokratiske ordfører

l en hundrede og syv og halvfems

ordførerne vil vide jo en ad hoc lovgivning som blev lavet i forhold til migrantkrisen sådan at man kunne få tingene til at ske og det vil sige at der er nogle dispensationsregler i forhold til planloven byggeloven indkvarteringsoperatøransvar og så videre og

enige i kommer til at ske altså der er et behov for at fastholde regler om at pålægge kommuner operatøransvar for asylcentre og der er et klart behov for at private aktører kan bemyndiges til at bistå med myndighedsudøvelse på udlændingeområdet

regeringens opfattelse at bestemmelsen om suspension af adgangen til domstolsprøvelse af en frihedsberøvelse bør fastholdes men så alligevel ikke må man forstå

på fire

og at der indsættes en ny udløbsbestemmelse hvorefter denne bestemmelse ophæves med udgangen af

overordnet set tilslutte os de andre dele af lovforslaget men vi ser ingen grund til at sætte

på fire uger i forhold

danske statsborgere eller udlændinge med lovlig opholdstilladelse i

unødvendigt at fastsætte en grænse på fire uger hvis myndighederne i en presset situation har behov for fem eller seks uger til at fastlægge en udlændings

lovforslaget her jo direkte forbundet til den situation vi stod i i danmark og i europa i efteråret to tusind og femten

ønsker at se igen flygtninge og migranter rejste i et meget højt antal ind over vores grænser og skabte kaos jeg husker især billederne hjemme fra lolland hvor vi så et stort antal flygtninge og migranter vandre hen over markerne og søge mod sverige men jeg husker også andre billeder billeder af dygtige politifolk der tog hånd om disse mennesker og det viste jo hvordan myndighederne på flot manér håndterede en ellers meget meget svær situation trods den fornemme indsats fra

ændrede det dog ikke ved at vi lovmæssigt var nødt til at handle hurtigt

det hele ikke skulle løbe løbsk hvis en lignende situation opstod igen derfor vedtog vi blandt andet loven om håndteringen af flygtninge og migrantsituationen der jo gav politiet og myndighederne ekstra redskaber dengang hastebehandlede vi lovgivningen

en bestemmelse om at den skulle revideres

vi står her og gør i dag situationen er

meget anderledes end dengang i to tusind og femten danmark har lige nu

ni år det er jeg jo rigtig rigtig glad for men hvis vi kigger lidt dybere på den situation ser vi jo også at danmark er faldet fra en femte plads til en niende plads til en fjortende plads og til i år en sekstende plads

det understreger jo netop at selv om vi har et lavt asylpres ændrer det ikke ved at der stadig væk er et højt asylpres på landene omkring os

at kigge på sverige der sidste år modtog rundt regnet tredivetusind asylansøgere

godt være at danmark kun modtog omkring tre

pres på skandinavien ikke lige nu

det jeg frygter kan ændre sig dertil kommer

har alt for mange der rejser over middelhavet kort sagt presset på danmark kan meget meget hurtigt ændre sig igen så vi skal ikke hvile på laurbærrene over at vi har et lavt antal asylansøgere

derfor

om at det er en rigtig god idé at bevare de redskaber som vi dengang gav politiet og myndighederne det gælder en fravigelse af planloven og det gælder at vi kan søge bistand fra private aktører

for eksempel kan indføre et forbud mod færger og andre transportmidler hvis der kommer et stort pres

hjemmel til at bruge redskaberne i særlige tilfælde det gælder også det som herre

at vi i særlige tilfælde kan suspendere den automatiske domstolsprøvelse for frihedsberøvede udlændinge inden for tre døgn det er en alvorlig indgriben og eftersom det kun vil foregå i helt særlige tilfælde ændrer vi nu grænsen til at

de ellers eksisterende tre dage på den her måde sikrer vi at udlændinge har en fast tidsfrist og samtidig får politiet og domstolene en længere periode til at behandle disse sager i situationer med et højt antal indrejsende flygtninge og migranter

jeg kan forstå at herre marcus knuth er meget glad for den lov som blev vedtaget i to tusind og femten og som jo så blandt andet blev brugt til at opsætte en

som stod i både to tusind og femten og to tusind og seksten de blev aldrig brugt udgifterne til de her

men jeg vil kalde det for rettidig omhu

i var ikke forberedt på en kaotisk situation det var rettidig omhu præcis som det er at

til folketinget at det ville tage syv dage at opstille de her teltlejre men man lod dem stå i månedsvis mens man holdt dem opvarmet for ellers ville der gå

nu ved jeg ikke om herre nikolaj villumsen havde en eller anden magisk glaskugle så han i en uge eller flere dage i forvejen kunne se migrantkrisen komme og kunne forudse at der pludselig ville

hundredvis af mennesker på motorvejen

jeg havde det i hvert fald ikke men men det understreger hvor hurtigt

synes det er lidt komisk at enhedslisten spekulerer i offentligt forbrug for jeg vil mene at

det er fornuftigt

at fastslå et menneskes identitet

her til landet jeg synes altså ikke det er

for tre dage er forholdsvis central i vores retssystem men det ændrer ikke på at jeg

der søger asyl så skal vi selvfølgelig have tid til at

behandle deres sag inden de bliver stillet for en dommer og der synes jeg som udgangspunkt

kigger på det samlede lovforslag der ligger her

før planloven til at vi kan få hjælp

opholdspligt og så videre altså det er jo noget som er rettet i en særlig situation fire uger er forholdsvis lang tid vi kunne se

herre nikolaj villumsen enhedslisten

regeringen foreslår med lovforslaget at permanentgøre de ændringer af blandt andet planloven den øgede adgang til frihedsberøvelse visitering og indskrænkning af klageadgangen som blev indført gennem hastebehandling her i folketinget i to tusind og femten vi taler altså om en fjernelse af de revisionsbestemmelser som blev indført med den daværende lovgivning

fordi den gør det muligt at lave nogle meget voldsomme indgreb i frihedsrettighederne for mennesker der intet ulovligt har foretaget sig

mennesker som for en stor dels vedkommende er på flugt fra krig og undertrykkelse

ikke kriminelle og de skal ikke behandles som sådan det er tydeligt at regeringen med dette lovforslag ønsker at opretholde et billede af at der er store masser af mennesker der står på spring for at storme den danske grænse kigger man ud i virkeligheden

det tydeligvis ikke er tilfældet danmark har lige nu rekordfå asylansøgere og faktisk kom de foranstaltninger der blev indført i to tusind og femten aldrig i brug regeringen ønsker tydeligvis at permanentgøre en skræmmekampagne om at flygtninge vælter ind over grænsen og socialdemokratiet er som sædvanlig faldet i fælden

i enhedslisten der er kritiske

bliver der slået alarm over for manglende retssikkerhed og krænkelser af menneskerettighederne eksempelvis lyder det fra advokatsamfundets generelle bemærkninger til lovforslaget at det er særdeles bekymrende at man med lovforslaget agter at gøre en række retssikkerhedsmæssige betænkelige midlertidige bestemmelser permanente

advokatsamfundet kritiserer ligeledes at politiets magtmonopol uddelegeres til private aktører dansk flygtningehjælp gør opmærksom på at der bør være en øvre grænse for frihedsberøvelse af asylansøgere på maksimalt syv eller fjorten dage samt at der bør laves en individuel vurdering af om asylansøgeren kan være et torturoffer der vil tage skade af frihedsberøvelsen advokatrådet finder det retssikkerhedsmæssigt særdeles betænkeligt at det foreslås at bemyndige ministeren til at suspendere retten til automatisk domstolsprøvelse dansk flygtningehjælp opfordrer til at suspensionen af domstolsprøvelsen ophæves hurtigst muligt mens institut for menneskerettigheder er af den opfattelse at det er en krænkelse af menneskerettighederne

har mulighed for at komme for en domstol efter fire ugers

at nævne nogle af bekymringerne som rejses i høringssvarene

af at disse ikke har gjort andet end at bede danmark om beskyttelse jeg må sige at jeg er trist jeg er trist over at vores land er faldet så dybt at man uden en konkret anledning uden at den kontroversielle lov som blev vedtaget i to tusind og femten har været brugt en eneste gang vælger at gå så meget på kompromis med grundlæggende retssikkerhedsprincipper enhedslisten er selvfølgelig imod forslaget da vi ikke ønsker at behandle mennesker

faciliteter som vi opstillede og som vi kunne bruge i tilfælde af at der igen kom et stort pres på de danske grænser

indlysende i mine øjne at selvfølgelig skal man da have et nødberedskab hvordan kan ordføreren

klart at hvis der kommer mange mennesker til danmark som der eksempelvis gjorde i nitten halvfemserne da der kom mange flygtninge fra balkan så kan man opstille telte

i en kortere periode som man gjorde dengang

erfarent medlem fra venstre som

har beskæftiget sig med europæisk

udenrigspolitik i sommeren

ikke opdagede at der var ved at ankomme mange flygtninge til grækenland at der var mange flygtninge der gik igennem balkan at der var mange flygtninge der ankom til tyskland det tror jeg stort set alle medier beskæftigede sig med og derfor var det jo heller ikke

føler at man blev overrasket og ikke

diskuterede tidligere på syv dage kunne opstille nogle teltlejre det man gør her er jo

mod mod danmark men det husker jeg ikke ordføreren sagde en uge inden

lad mig stille spørgsmålet på en anden måde hvis vi et år senere i vinterkulden pludselig igen blev ramt af tusindvis af mennesker

der ankom til de danske grænser og vi ikke havde

ikke en eneste asylansøger der har befundet sig i de lejre som regeringen

fem og fyrre million danske skattekroner på at stille op nu vil man så permanentgøre det her tiltag til trods for at advokatsamfundet advokatrådet en lang række menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer der arbejder med flygtninge og asylansøgere advarer om at det er voldsomme

hvis det nu skete at enhedslisten på alle områder fik deres

det at man kan holde sig helligt uden for og altid kritisere fordi ens eget udgangspunkt er så utopisk at det ikke har nogen gang på jorden er selvfølgelig let nok jeg spørger så bare ganske enkelt

forberede sig på

de samme retsprincipper som gælder

skal det sociale system gælde

fuldstændig forfejlede påstande jeg har ikke påstået at samtlige mennesker der kom og bad om asyl var berettiget til asyl det er jo en behandling der skal foretages derfor kalder jeg dem asylansøgere jeg har ikke påstået at samtlige mennesker i verden skal være en del af det danske sociale system jeg ved ikke hvor ordføreren

er at mennesker som er på flugt skal have mulighed for

at få en reel asylbehandling og skal behandles ordentligt

udsættes for mulige krænkelser af menneskerettighederne som der bliver slået alarm for at det her lovforslag kan gøre ikke have deres retssikkerhed trådt under fode ikke frihedsberøves når de intet kriminelt har foretaget sig og slet ikke frihedsberøves

virkelig blev til det gængse i landet ville landet blive væltet omkuld og gå i opløsning jeg advarer bare imod at andre skulle følge den trend

dels giver det kommunerne nogle mere fleksible muligheder for at indkvartere flygtninge dels er der det her med domstolsprøvelsen

uenige i den sidste del af lovforslaget og

lovforslag og jeg mener ikke at vi står i en akut situation hvor vi er truet af at der kommer enormt mange mennesker væltende ind over den danske grænse

at socialdemokratiet køber den præmis og hopper i den fælde som jeg mener regeringen her laver hvor man tager nogle meget meget vidtgående

som truer retssikkerheden

blev det danske samfunds kapacitet testet

par borgmestre i røret som sagde at

asylansøgere der blev henvist

og sagde okay det kan godt være der er støj men der er titusindvis af danskere der bor tæt på en motorvej og har støj så her giver vi kommunerne mulighed for at

for forberedelse men jeg mener det her er at skyde fuldstændig ved siden af altså vi så

halvfemserne at man kunne tage imod titusind flygtninge fra balkan

sad med regeringsmagten og man stod fast på ordentlige forhold selv om der var en ekstraordinær situation nu laver man en meget meget vidtgående lovgivning forlænger den og fjerner solnedgangsklausulen og revisionsbestemmelsen uden at den her lov har været brugt en eneste gang for et eneste menneske der er kommet til danmark og har søgt asyl i de tre år den har eksisteret

femten indførte man en række særregler således at myndigheder fik værktøjer til at håndtere en ret ekstraordinær situation af disse blev tre omfattet af en solnedgangsklausul som så udløber

og nitten det drejer sig om muligheden for at pålægge kommuner operatøransvar for asylcentre muligheden for at private kan bistå myndighederne og adgangen til at frihedsberøve udlændinge uden at stille dem for en domstol inden for tre dage når de her tre forslag var omfattet af en solnedgangsklausul

i en helt ekstraordinær situation med forslaget her afskaffer man solnedgangsklausulerne på to af forslagene og man udskyder solnedgangsklausulen

som permanente i lovgivningen og man indfører så en fire ugersgrænse i forhold til domstolsprøvelsen

anden betragtning om at man

skal bruge de her regler lemfældigt det er også vigtigt for

om midlertidige opholdssteder til flygtninge midlertidig indkvartering af flygtninge og håndtering af flygtninge og migrantsituationen og man ønsker altså at gøre de her ændringer permanente

udtryk for at regeringen mener at de ekstraordinære bestemmelser som blev vedtaget med de

fortsat er nødvendige at opretholde og det har vi jo allerede været inde på i debatten her

er det nødvendigt at opretholde nogle lovændringer som er blevet indført i en ekstraordinær situation når situationen er anderledes i dag venstres egen ordfører herre marcus knuth sagde det jo meget fint i sin tale

tingene er meget anderledes i dag end de var i

tænke mig indledningsvis at høre

at ministeren kommer ind på det i sin tale om ministeren fortsat mener at danmark kan betragtes som værende i en undtagelseslignende tilstand på grund af pres på danmarks ydre grænser jeg kan starte med at sige at alternativet ikke bakker op om forslaget og det gør vi

vi helt grundlæggende mener at en række af de bestemmelser der blev indført med loven om håndtering af flygtninge og migrantsituationen er et skridt i den forkerte retning at de er et skridt væk fra et demokratisk retssamfund og at de strider mod vores grundlæggende frihedsrettigheder

skarp kritik fra blandt andet institut for menneskerettigheder amnesty international og en lang række andre organisationer lige fra cepos

var der enighed om at de stramninger der blev vedtaget i to tusind og femten bryder med de retsstatsprincipper som det danske samfund hviler på

kan henledes til at tage ekstraordinære midler i brug men de må aldrig sætte vores grundlæggende retsprincipper ud af spil tværtimod det er netop i ekstraordinære situationer at vores demokratiske retsstatsprincipper

retssikkerheden det fundament som vores retssamfund er bygget på som institut for menneskerettigheder påpegede i to tusind og femten

særlig reglerne om frihedsberøvelse af asylansøgere som er problematiske for os i alternativet frihedsberøvelse er et

i den personlige frihed og derfor mener vi altså ikke er et magtmiddel man skal bruge i videst muligt omfang som der står eller som motivationsfremmende foranstaltning vi mener heller ikke at private aktører skal bistå

af håndjern men som sagt

er at man med lovforslaget om håndtering af flygtninge og migrantsituationen gav ministeren bemyndigelse til at suspendere den automatiske automatiske domstolsprøvelse efter tre døgn og det betyder jo at mennesker på flugt kan frihedsberøves på ubegrænset tid og ikke automatisk skal stilles for en dommer

vi mener ikke at det skal være ministeren der har den magt vi finder det selvfølgelig positivt at man med det her lovforslag

fjorten dage men vi mener stadig væk at

som herre christian langballe sagde jeg tror han formulerede det

udlændinge som ikke har opholdstilladelse i danmark have ret til en domstolsprøvelse ja det skal de fordi de er mennesker og alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder også selv om

inden for rammerne inden for skiven så jeg kunne også godt tænke mig en nærmere redegørelse for hvordan den her øvre grænse på fire uger

fyrretusind på en måned som jeg husker det

er urealistisk at der igen kan komme et massivt pres på de danske grænser

regeringen ikke selv synes at man har opnået succes med sin politik på området ser jeg ikke nogen grund til

var udfordringen med nogle af lovforslagene sidst jo var hastebehandlingen af

det her lovforslag om at kunne give kommunerne mulighed for nogle ekstraordinære tiltag skulle igennem en længere behandling så vi kunne blive mere sikre på

for nogle situationer der er ekstraordinære men det afviste man jo fra regeringens og socialdemokraternes side vi lavede et ændringsforslag som faktisk handlede om at

vi ikke har den her særlige hjemmel til at kunne tilsidesætte de tre døgn i en situation hvor der potentielt kunne komme mange tusinde asylansøgere

til danmark på kort tid og tak for ordførerens ros for vores udlændingepolitik der har bidraget til at vi nu har et historisk lavt antal asylansøgere men hvis der er en ting vi har lært af flygtningekrisen er det hvor omskifteligt det kan være

fjorten dage for det andet skriger det her jo på internationale løsninger så vi kan godt hver for sig i hvert vores land i europa prøve at skrue ned for retssikkerheden og sige at på den måde beskytter vi os selv men hvis vi vil løse flygtningekrisen bliver vi nødt til at

nogle internationale løsninger og så må vi gå ud i europa og tale med eu og sige at

før den her lov forholder sig mange forskellige ting blandt andet giver den nogle mere fleksible muligheder for at indkvartere

fravige planloven og gælder nyborg haderslev sygehus esbønderup kalundborg og kærshovedgård

nu beder regeringen så om folketingets tilladelse til at de her bestemmelser kan

fordi det var uklart flere steder i lovforslaget

lang tid må man være indkvarteret i nogle af de her områder hvor

man overskrider bestemmelserne om støjniveau der var uklarheder i lovforslaget og det var jo derfor at vi bad om at man gennemførte det uden at det var en hastebehandling så vi vil meget gerne gå igennem endnu en

folkevalgte i kommunalbestyrelserne som skal udmønte de her beslutninger vi må

nogle af de ting vi vedtager

nu behandler revisionsbestemmelsen til blev hastevedtaget har ministeren alene haft mulighed for at frihedsberøve mennesker på ubestemt tid uden at stille dem for en dommer

er jo grundlovens § en og halvfjerds og det er så fint at vi har den liggende i skufferne her så man kan

den gode grundlov som jo i

enhver der anholdes inden

den gælder ikke i

men man kan jo se i regeringens lovforslag dette lovforslag l en hundrede og syv og halvfems at eftertanken

i alt fald nogle af dem for nu sættes der

og en og tyve det synes jeg regeringen skal have stor ros for det er seks år for sent men det er jo rigtig rigtig godt at

til at vi stemmer imod nu

jo stadig gælder

nemlig deres grundlæggende frihedsrettigheder som betød så meget for de

først lige til historiebøgerne enhedslistens ordfører refererede flere gange til situationen i

halvfemserne i forbindelse med borgerkrigen på balkan dengang besluttede den socialdemokratiske regering og indenrigsminister birte weiss helt at stoppe for den visumfri adgang til danmark for flygtninge fra balkan det betød jo at færgerne der ellers havde lagt til her i københavn

at søge asyl på balkan mange

hertil spontant og har søgt asyl på færgeklappen men på en anden måde og i øvrigt

kom hertil suspenderede man deres adgang til at søge asyl i to år hvis man nu forestillede sig at den nuværende indenrigsminister

lignende forslag altså havde sagt at de syriske flygtninge i de næste to år slet ikke måtte søge og få behandlet deres asylansøgning så gad jeg godt se om enhedslisten havde støttet det lovforslag

i hvert fald ikke henvise til jugoslavien

halvfemserne hvis jeg var enhedslistens ordfører

lærte meget af flygtningesituationen i efteråret to tusind og femten dengang var jeg også selv i dialog med flere borgmestre der fortalte om nogle af de udfordringer de havde med indkvartering af flygtninge

det var egentlig en del af grundlaget for at vi valgte at støtte nogle af de ændringer af forskellige lovgivninger som vi fik vedtaget dengang

at kunne lave nogle mere fleksible indkvarteringer og også at give myndighederne nogle flere bemyndigelser end de havde i den eksisterende lovgivning nu skal vi så vurdere om de dengang vedtagne regler kan gøres permanente og det synes vi kun er fornuftigt derfor støtter vi forslaget både den del der handler om ophævelsen

det ville være meget vidtgående i forhold til den nuværende danske flygtningelovgivning hvis det blev muligt at søge asyl i danmark direkte fra syrien som vel var det

indførte på balkan

jeg svarede på spørgsmålet men ordføreren følte ikke at han fik svar

her og sige at det er klart at

kommunerne af af muligheder for at indkvartere folk i midlertidige lejre

ikke være midlertidige lejre for at frihedsberøve dem og det er det som jeg synes er så

alle der havde et grundlag for asyl der så blev genbosat i danmark dengang i nitten halvfemserne dem udvalgte de danske myndigheder for det andet

kom til at bo her i den to årige periode

som i den grad ikke levede op til de regler vi har i dag omkring indkvartering

så vil jeg kvittere for enhedslistens støtte til nogle dele af det her lovforslag og jeg vil opfordre partiet til at skrive det præcist ind i betænkningerne for siden vi behandlede loven har

masser af partifæller valgt ind i kommunalbestyrelser rundtomkring og jeg tror det vil gavne processen i mange kommunalbestyrelser hvis de kan se at deres parti på christiansborg godt kan se fornuften i nogle dele af de fleksible muligheder der

ikke være med til at frihedsberøve folk jeg synes faktisk det ville gavne udlændingedebatten i danmark hvis vi stod

om helt grundlæggende retsstatsprincipper som er det som

betegne som danske frihedsværdier altså at man ikke frihedsberøver folk

institut for menneskerettigheder

for modtagelsen af det her lovforslag og også tak for debatten her i dag

stod danmark og europa i en

krisesituation flygtninge og migranter væltede ind over grænserne folk gik på motorvejene og vores myndigheder stod med en række udfordringer i forhold til at håndtere alle de mennesker som næsten fra den

til den anden dag befandt sig i danmark vi blev nødt til at handle hurtigt og gøre noget for at sikre os at det hele ikke løb løbsk

vi blandt andet loven om håndtering af flygtninge og migrantsituationen vi indførte også i to tusind og femten regler om midlertidige opholdssteder til flygtninge i kommunerne

fik udlændingemyndighederne og politiet en række nye redskaber der skulle styrke mulighederne for at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter som indrejser til og opholder sig i danmark ved blandt andet at øge mulighederne for etablering af indkvarteringspladser på asylområdet loven skulle endvidere sikre opretholdelsen af ro og orden ved blandt andet at indføre mulighed for frihedsberøvelse ved indrejse med henblik på

fastlægge asylansøgernes identitet foretage registrering og fastlægge

med loven blandt andet skabt mulighed mulighed for mere konsekvent at pålægge afviste asylansøgere og andre udlændinge som ikke har lovligt ophold i danmark melde og opholdspligt ligesom reglerne

om meldepligt for kriminelle udviste blev skærpet loven blev hastebehandlet her i folketinget på bare tre dage og derfor blev der også i loven indsat en bestemmelse om at loven skulle revideres i den her folketingssamling det er så derfor vi behandler lovforslaget her i dag

er jo væsentlig forskellig fra efteråret to tusind og femten da danmark lige nu oplever lave indrejse og asyltal

antallet af flygtninge og migranter der kommer til eu over middelhavet fortsat er stort det er derfor vigtigt at

vi udviser rettidig omhu som en række ordførere også

vi sikre at danmark

det er på den baggrund også min opfattelse at der generelt er behov for

opretholde reglerne om håndtering af flygtninge og migrantsituationen samt reglerne om midlertidige opholdssteder til flygtninge så vi er beredte det skal vi efter min opfattelse altid være loven indeholder som bekendt som bekendt også en

det betyder at tre elementer i loven automatisk ophæves per første december to tusind og nitten det drejer sig for det første

for at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre for det andet at private aktører kan bemyndiges til at bistå med myndighedsudøvelse på udlændingeområdet og for det tredje adgang til i særlige tilfælde at suspendere den automatiske domstolsprøvelse af frihedsberøvede udlændinge inden for inden for tre døgn disse regler har ikke hidtil været anvendt

der også er et behov for at vi bibeholder disse regler så de fortsat er en del af den værktøjskasse

myndigheder pludselig skulle få brug for dem frihedsberøvelse er dog en meget indgribende foranstaltning

at der indføres en fast grænse på fire uger for domstolsprøvelse på den måde

sikres den enkelte udlænding en fast tidsfrist for hvornår han eller hun

og samtidig sikres politiet og domstolene

længere periode til at behandle sager om frihedsberøvelse i i en situation med et væsentlig forøget antal indrejsende flygtninge og migranter hvilket jo er en helt grundlæggende betingelse for at reglerne overhovedet kommer i

at denne bestemmelse om suspension

lovforslaget indeholder ud over revisionen af reglerne om håndtering af flygtninge og migrantsituationen og reglerne om midlertidige opholdssteder

også en ændring i bestemmelsen om muligheden for at fravige planloven i særlige tilfælde til asylindkvartering og også til tilbageholdelsesfaciliteter for så vidt angår spørgsmålet om støjbelastning baggrunden for denne ændring er at det det selvfølgelig er afgørende at udlændingestyrelsen og politiet

en eventuel ny massetilstrømning af flygtninge og migranter til danmark

bedste muligheder for hurtigt at kunne tilvejebringe de nødvendige indkvarteringspladser og også frihedsberøvelsesfaciliteter i den forbindelse bør myndighederne have mulighed for at etablere disse faciliteter

dog således at der naturligvis snarest muligt skal etableres

frihedsberøvede adgang til en dommer før efter fire uger

bare godt tænke mig at høre fra ministeren hvad ministeren svarer

gennemgang i i ministeriet det er jo ikke sådan at jeg bare sidder og skriver et lovforslag det er jo sådan at

vi har en minutiøs gennemgang af reglerne

i tvivl om at man i ministeriet gennemgår det minutiøst og at ministeren sætter sig meget ind i

spørger her for det det fremgår jo tydeligvis ikke

henvendelsen fra institut for menneskerettigheder hvorfor ministeren mener at der ikke er tale om en krænkelse

er dagligt taknemlig for at jeg er men jeg vil bare

jeg synes jo ikke at det er noget problem at man siger at man kan suspendere domstolsprøvelsen i længere tid end fire uger og det mener jeg fordi

om mennesker der søger asyl i danmark hvor de så ansøger om at den danske stat beskytter

er uenig med enhedslisten og jeg betragter det oftest som ren fornuft

når man er uenig med enhedslisten

det kan jeg kun bakke herre christian langballe

meget god balance i at sige fire uger her skulle det så vise sig

for hvorfor fire uger hvorfor ikke otte otte uger eller hvorfor ikke en år

jeg jeg har sådan lidt en fornemmelse af at alt hvad der har med menneskerettigheder at gøre i virkeligheden bare er

lidt subjektive og vilkårlige skøn i forhold til om det er inden

for skiven så det er ikke engang for

men der er naturligvis en afvejning af

behandle sagerne og det mener vi at de kan inden for de fire uger

hvor lang tid man reelt kan frihedsberøve folk i den situation som de er i så tingene skal være proportionale